finansministeren lovforslag nummer l en hundrede og to og fyrre

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tres

er forkastet der stemmes dernæst om forslag til vedtagelse nummer v en og tres af mattias tesfaye og

forslag til vedtagelse her er der fire forslag

stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fire og tres

thomas danielsen carsten bach og erik lund og der kan stemmes

afstemningen slutter for stemte tredive

der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v to og tres

jens joel søren egge rasmussen ida auken og trine torp og der kan stemmes

afstemningen slutter for stemte en og halvtreds imod stemte to og halvtreds

afstemningen slutter for stemte to og tyve imod stemte firs

er forkastet endelig stemmes om forslag til vedtagelse nummer v fem og tres af rasmus nordqvist og

afstemningen slutter for stemte fire og tyve imod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

ønsker nogen at udtale sig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

slutter for stemte ni og halvfems imod stemte fire

udtale sig da det ikke er

folketingsbeslutning er vedtaget og vil nu blive sendt til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

lovforslaget deles i tre lovforslag er vedtaget der stemmes herefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to

der stemmes herefter om det under c nævnte lovforslag ønskes afstemning

nummer tre tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

slå fast at dyretransporter selvfølgelig skal ske på en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde området er reguleret af en eu forordning som indeholder en lang række bestemmelser som har til formål at beskytte dyrenes velfærd under de lange transporter transportforordningen

indeholder regler om blandt andet arealkrav transporttid og krav til indretning af transportmidlerne det følger af eu lovgivningen at

det er muligt at fastsætte regler for dyretransporter som er strammere end eu lovgivningen det forudsætter så at transporterne afvikles fuldt ud i danmark og herved forstås at transporten

både påbegyndes og afsluttes i danmark fødevarestyrelsen oplyser at der praktisk talt ikke udføres transporter af mere end otte timers varighed

så indførelsen af en national regel giver derfor

vil derimod være i strid med transportforordningen at indføre et generelt forbud mod lange dyretransporter ud af danmark det vurderes at kommissionen vil indlede en traktatkrænkelsessag mod danmark hvis vi indfører et generelt forbud mod lange transporter som bekræftet i

arbejder regeringen fortsat for at transportforordningen

revideret kommissionen har trods mange opfordringer afvist at iværksætte en revision af transportforordningen med henvisning til at der først skal være en bedre implementering og mere ensartet håndhævelse af de eksisterende regler inden det bliver relevant at udarbejde nye regler

et interessant synspunkt og regeringen vil derfor fortsat

rejse emnet over for

som sagt lægger regeringen vægt på god dyrevelfærd også under transporten af dyr

er der allerede igangsat mange initiativer på området danmark har for eksempel udnyttet muligheden for nationale regler for transporter der fuldt ud afvikles i danmark blandt andet krav om ekstra strøelse ved transport af tilskadekomne dyr og et krav om at kvæg ikke er transportegnet fjorten dage efter kælvning derudover

har danmark fortolket transportforordningens bestemmelser således at det fremgår af de danske regler at udsættersøer ikke er egnet til transport over otte timer det statslige dyrevelfærdsmærke blev lanceret i to tusind og seksten i samarbejde med en række engros og detailvirksomheder inden for fødevarebranchen landbrug fødevarer og dyreværnsforeningernes samarbejdsorganisation for at grisekød kan bære dyrevelfærdsmærket er

et krav at dyrene maksimalt må transporteres i otte timer og efterfølgende er aftalen udvidet med fjerkræ som maksimalt må transporteres i seks timer og for så vidt angår undersøgelser af dyrs transportegnethed

jeg nævne at der under eu dyrevelfærdsplatformen som blev etableret på dansk initiativ i to tusind og atten er etableret en undergruppe vedrørende transport af ikkefravænnede kalve regeringen indgik i december to tusind og atten en politisk aftale med dansk folkeparti om et nyt kontrolkoncept som på en lang række punkter styrker kontrollen

lange transporter af dyr

sidste halvår af to tusind og nitten udføres to hundrede og halvtreds indladningskontroller om måneden således at hver tiende af alle transporter som fører grise ud af danmark bliver kontrolleret det er en af de mest markante skærpelser af kontrollen med dyrevelfærd ved transport af dyr under nogen regering herudover indeholder aftalen blandt andet et generelt løft af kvaliteten af kontrollen med bedre tid til syn af det enkelte dyr øget anvendelse af gps data valg af ruteberegningssystem og strengere kontrol med arealkrav

ske en evaluering af indsatserne i december to tusind og nitten og derefter en drøftelse af den fremtidige kontrol da et generelt forbud mod lange transporter af dyr ud af danmark vil være i strid med den gældende eu lovgivning på området

jeg tænker at vi i stedet skal arbejde sammen for at nå målet inden for de gældende juridiske rammer dem der gælder i stedet for at skulle håndtere en lang smertefuld og ressourcekrævende traktatkrænkelsessag

dyrene at blive sendt ud på lange dyretransporter når det handler om slagtesvin

vi at dødeligheden stiger med op til fem gange vi har jo senest i sidste uge hørt

sager med op til ni tusind grise som bliver erklæret ikketransportegnede eller er døde når de kommer

til samlestederne det store spørgsmål

ministeren helt tilbage i oktober

et skriftligt spørgsmål og har endnu ikke fået svar på hvilke indberetninger fødevarestyrelsen får derudefra hvor man modtager grisene

på sit spørgsmål som er sendt over for længe siden det vil jeg sørge for at der kommer et svar på hvad svaret indeholder

og love et skriftligt svar

kommer det snart det har ministeren jo lovet tilbage

i foråret havde enhedslisten også ministeren i samråd om lige præcis det eksplosive antal af

begrænse de lange de lange dyretransporter

set også det der står i transportforordningen fra eu

at begrænse dem mest muligt

bare gerne høre hvad ministeren helt konkret har gjort for at begrænse antallet

gjorde mig måske lidt lystig

lidt besynderlig argumentation fra kommissionens side at man vil vente med at ændre reglerne til alle efterlever de gældende regler jeg tænker det

være nemmere at ændre dem inden

jeg er sådan set enig i at vi skal begrænse længden af de her transporter

det vanskeligt at få transporter på mere end otte timer medmindre vi starter i nordjylland og slutter på

er et krav om maksimum otte timers transport

over otte timer er et problem for

man kan vælge et to eller eller tre hjerter og så kan man som som forbruger stå nede ved

køledisken og sige hvad byder min samvittighed mig det har altså

en af de ting der spiller ind er selvfølgelig transporttiden og der skal da ikke være nogen tvivl om at jeg helst ser

en så kort transporttid som muligt men som jeg også nævnte før

og der er en transportforordning som som altså giver os os nogle udfordringer her men selvfølgelig betyder det noget for dyrevelfærden hvor lang

så håber jeg bare at ministeren vil arbejde på at det ikke bare er en frivillig ordning men at der rent faktisk kommer til at blive faste krav om

i eu må være maksimum otte timer

arbejde sammen med vores europæiske kollegaer om

dels fordi som jeg siger at transporttiderne inden for danmark

det ikke er svært at forestille sig hvor lukrativt det vil være at oprette et samlested umiddelbart syd for vildsvinehegnet og så der fastsatte transporter videre ud i europa som er på over otte timer hvis vi fastsætter

først og fremmest tak til enhedslisten for endnu en gang at sætte fokus på dyretransporter det er jo et emne vi har diskuteret en hel del og jeg tror da også godt at jeg tør driste mig til at love

nok heller ikke bliver den sidste gang i dag selvfølgelig fordi det er et vigtigt emne med forslaget som

vi behandler ønsker enhedslisten at der skal fastsættes en dansk særregel om at dyr maksimalt må transporteres i otte timer jeg forstår godt intentionen bag det

set også den er god der er behov for at vi

længden på de dyretransporter der kører ud af landet jeg er også enig med forslagsstillerne i at der er tale om en sag hvor eu har svigtet

er skeptisk over for en dansk særregel for hvordan skal en dansk særregel håndhæves i det øjeblik en dyretransport har krydset grænsen skal tysk politi så sørge for at danmarks særregler bliver overholdt og hvad så hvis tyskland vedtager deres egne særregler der siger noget andet eller det modsatte

at de brodne kar i branchen så let som ingenting vil kunne snog sig uden om en eventuel dansk særregel derfor risikerer forslaget her også at ende som et slag slag i luften et slag i luften som i øvrigt

og jeg synes også at vi i udvalget skal se på om vi ikke kan finde en måde hvor vi fra dansk side kan lægge et større pres på eu systemet for at få nogle ordentlige fælles regler på området jeg synes grundlæggende at

kommissionen har en dårlig sag når ministeren

at man ikke vil ændre de gældende regler fordi de ikke bliver overholdt

alle steder det er da en falliterklæring så fra socialdemokratiets side er der ikke opbakning til en dansk særregel og dermed heller ikke til beslutningsforslaget

herre dan jørgensen udtalte til nordjyske tilbage i 2009

vi kan ikke være andet bekendt den tilværelse vi efterhånden tilbyder vores landbrugsdyr er kummerlig og vi ser dem kun som maskiner der skal producere kød og mælk er ordføreren enig med sin

også at han om nogen er en person hvis ikke den person der har løftet det det her forslag

i eu systemet og det er stadig væk der vi

klogest skal løftes hvis man vil lave en dansk særregel

drøfte hvordan den danske fødevareproduktion bliver bedre bliver mere bæredygtig hvordan vi højner dyrevelfærden og også hvordan vi kan holde flere grise hjemme på danske slagterier for det giver i sidste ende også arbejde

ens på at lige præcis forslaget i dag bedst løftes i en eu sammenhæng

er en tålmodig nordjyde men jeg synes det kunne være interessant at vide

hvor tålmodig socialdemokratiet egentlig er

sagde et enigt folketing at man skulle arbejde for i eu

begrænsning på otte timer når det handler om dyretransport fjorten år og vi er ikke kommet et eneste skridt videre hvornår når vi socialdemokratiets smertegrænse

at lade dyrene transportere utrolig langt på de europæiske motorveje når vi samtidig

kan se at antallet af dyr som bliver sendt ud er eksploderet i

synspunktet igennem længere tid det ændrer bare ikke ved at jeg mener at eu arenaen er den rigtige at løfte

skubbe dagsordenen derhen det skal vi hjælpe hinanden med og jeg tror

kan blive en en relevant anledning så skal vi samtidig bruge vores utålmodighed til at løfte

kvaliteten af dansk fødevareproduktion også griseproduktionen og det gør vi jo heldigvis løbende

stiller hele tiden krav til den siddende regering som den har svært ved at indfri

så se på når der forhåbentlig kommer en ny regering i

så ikke være interessant at lave en sag i danmark hvor vi siger nej nu har vi mistet tålmodigheden

skal tage det ret alvorligt når vi kommer dertil men jeg synes også som jeg også siger i min tale

eu systemet har en dårlig sag når man

bliver overholdt tilstrækkeligt alle steder

at vi så faktisk får slagtet vores dyr

derover i stedet for at køre dem til

grise kun bliver kørt fra stalden og hen til det hjemlige

slagteri det er en rigtig god idé

skulle være at vi fremprovokerede en traktatkrænkelsessag i eu systemet

alt for risikabel vej vi har mulighed for at presse eu systemet og det skal vi gøre og så har vi også i

værktøjer i værktøjskassen og dem skal vi kigge på

fru karina due dansk folkeparti

gerne vil udfordre eu på det her hvad betyder det så helt konkret hvis ikke det er at stemme for enhedslistens beslutningsforslag som jo lige præcis gør op med den måde som eu ser på dyr

transportforordningen må transportere rundt

i danmark det skal der ikke herske nogen tvivl om at andre så ikke måske er lige så gode til det er jo svært for os at

tage ansvaret for men dansk folkeparti bryster sig så tit af at være dyrenes parti der er kattekillinger på bussernes

her får dansk folkeparti mulighed for

vælge mellem eus syn på dyr

at begrænse det og sætte en grænse for hvor langt vi

transportere dyr altså mener dansk folkepartis ordfører stadig at man er dyrenes parti når man her vælger eu til

dyrenes rettigheder og den belastning de

også os i venstre meget på sinde når vi har med dyr at gøre har vi et ansvar for at sikre

behandlet ordentligt og får opfyldt deres behov

af de bedste til og i udlandet er danske fødevarer blandt andet kendt for en meget høj dyrevelfærd danmark er som bekendt et stort

eksportland alene i to tusind og atten eksporterede vi over fjorten millioner levende svin og mange af dem transporteres

til andre lande i det indre marked derfor giver det god mening at reglerne for dyretransporter er underlagt

eu lovgivning så vi sikrer at transportforholdene for dyrene er i orden også når de har krydset den danske grænse vi har allerede i dag omfattende krav til transport af dyr blandt andet skal dyr ved transport af længere varighed fodres med passende mellemrum have adgang til vand og tilstrækkeligt med strøelse ligesom der stilles krav til blandt andet ventilation areal per dyr og temperatur forslaget her om nationalt at indføre et maksimum for hvor længe dyr må transporteres over grænser vil som

fremgået af debatten være i strid med eu lov og det indre markeds frie bevægelighed så derfor afviser venstre forslaget så skulle jeg hilse fra konservative folkeparti og at de også

til holland det er spædekalve som er helt ned til ti dage gamle i selv samme land holland

spædekalve ud af landet det gjorde man fordi

ekstra vare på ligesom vi har en særregel i forhold til udsættersøer i danmark og der brugte man den samme i holland i forhold til spædekalvene hvorfor skulle danmark ikke følge

hollands eksempel

så har vi jo også i danmark taget skridt til at give

kan jeg oplyse ordføreren om men jeg vil godt lige prøve

at botanisere lidt videre synes ordføreren ikke at det er paradoksalt at holland selv har forbudt at eksportere spædekalve

på grund af eu ikke kan begrænse importen af spædekalve til en horribel

små spædekalve som ikke kan spise og som ikke kan drikke på dyretransporterne fordi det har de simpelt

har meget meget stor sympati

baggrunden for beslutningsforslaget for vi skal selvfølgelig passe på de dyr

ikke acceptere det hvis der er mennesker som ikke overholder de regler vi nu engang har lavet på området når det så er sagt

kommer det måske heller ikke så meget bag på forslagsstillerne at liberal alliance desværre ikke kan støtte beslutningsforslaget det kan vi

beskytter dyrene ganske tilstrækkeligt vi stiller allerede enormt store krav til dyrevelfærden

og det gælder også på de her lange transporter

at de transporter som som forslagsstillerne helt sikkert

stort set altid går ud over landets grænser og derfor er det

også at foretrække at den her diskussion bliver taget i eu regi det giver for mig at se

mening at lave danske særregler på netop dyretransportområdet for de lange transporter og derfor støtter liberal

når de rejser fra danmark

kunne klare en lang transport end

med meget stor forstand på dyrevelfærd

og kan man sige sundhed og omsorg for dyr

transport af dyr er helt tilbage fra to tusind og otte den er altså over ti år gammel og de præmisser som blandt andet er bygget ind der

så længe de i transporten er i deres vante hierarkier det er sjældent tilfældet når det handler om transport af grise hvor man stuver rigtig mange sammen den forskning siger også at det

vil bare høre om ordføreren vil være med til at se på om vi skal have lavet ny forskning på det her område og se om det faktisk lever op til

jeg skal igen ikke gøre mig klog

men hvis der er mangel i forskningen

de danske universitetsmiljøer der beskæftiger sig med det her område til måske

takke enhedslisten for at komme

det er jo sindssyg vigtigt at vi tager den her dagsorden alvorligt

regeringens dyrevelfærdsmærke faktisk en klar markering

at lange dyretransporter over otte timer er et problem

opfattelse her i salen af at transporttid på mere end otte timer er problematisk

i alternativet er vi meget bekymret for situationen

her og og vi er meget positive over for enhedslistens

sat sig dybt ind i mulighederne her så er er der faktisk muligheder i transportforordningen

dispensationer eller hvordan det nu kan skrues sammen det synes jeg vil være

set godt støtte ideen om et egentligt forbud mod transporter på mere end otte timer men vi ved også at det som sådan vil give problemer i forhold til eu og at

så måske er en mere konstruktiv tilgang at forsøge at trække reglerne i transportforordningen så langt som det overhovedet er muligt med med reference til eksemplerne fra holland som som ordføreren

verdensomspændende klimakrise som vi skal arbejde med også i danmark og danmark har en meget høj

og finde løsninger der handler om at når vi alligevel skal nedsætte kødproduktionen i danmark ligesom man skal i så mange andre lande som jo har meldt sig til

så kunne det være naturligt at slå to fluer med et smæk og sige

arbejdspladser i danmark og får langt færre dyr der transporteres langt så på den måde kunne man tænke

kreativt og tværgående i den her indsats for os er det indlysende

transporterer dyr så langt

og vil kunne klares med kortere transporter de lange dyretransporter er alene spekulation i hvor billigt man kan gøre det her

hvis vi løfter blikket og tænker både klima og transport og går ind og kigger kreativt transportforordningen

udmærkede beslutningsforslag jeg er selvfølgelig enig i hensigten det er radikale venstre i det hele taget vi skal have en så kort transporttid som muligt jeg er også enig i betragtningen om at over otte timers transport ikke er i orden jeg er glad for ministerens forsikringer om at ville arbejde på eu niveau for at begrænse transporttiden

de otte timer generelt for blandt andet slagtesvin

også mærke i ministerens ord om at vi med forslaget ville kunne få en

støtte enhedslistens forslag men vi vil også have en fornyet drøftelse før

få lagt en begrænsning på jeg vil blot også høre den radikale ordfører om hvor længe vi skal vente på eu har de radikale

fem år mere ti år mere skal vi op på fjorten år mere hvornår hvornår

også gerne arbejde for det aldeles øjeblikkeligt det skal selvfølgelig som sagt holdes op imod risikoen for en traktatkrænkelsessag men vores tålmodighedsgrænse

vi forbi vi synes ikke at dyr skal transporteres

sådan at have en god respekt for eu som helhed

at man vil støtte det beslutningsforslag som ligger nu

der jo så kommer en traktatkrænkelsessag og så prøver ordføreren ligesom at forklare det med at så vil man have en ny drøftelse hvad ligger der egentlig

i det hvordan har de radikale tænkt sig at

vil gå hen og stemme for et forslag så man kører lige ind i en traktatkrænkelsessag

en fornyet drøftelse i den radikale gruppe før vi kommer til anden og sidste behandling af dette forslag i salen

for det forslag der nu er kommet fra enhedslisten er det sådan det skal forstås

lige skal have snakket lidt og så tager man senere endelig stilling til om man vil

en fornyet drøftelse på basis af de oplysninger jeg blandt andet har fået fra ministeren her under behandlingen og så kommer med vores endelige

lange dyretransporter er ikke nyt men den kraftige stigning i antallet af lange dyretransporter og de stadig længere transporter

op til fire døgn gør det endnu mere aktuelt at diskutere hvad vi kan gøre ved det

vi det er meget vanskeligt at forsvare de lange dyretransporter ja jeg er faktisk fristet til at kalde det for noget svineri

når nu man ved at dyrene lider og at mange dyr dør under transporten bør vi stille os selv spørgsmålet om vi kan leve med at dyrevelfærden sættes over styr på den måde

at få ændret de eu regler som i dag tillader de lange dyretransporter men indtil videre uden held

først og fremmest bør man gøre et ihærdigt forsøg på at lave en aftale med landbruget om at reducere de lange transporter af dyr men hvis det ikke kan lykkes mener vi i sf at der er grund til at danmark går forrest i eu af hensyn til dyrevelfærden man kan godt transportere dyrene i kortere tid

regler i de enkelte medlemslande en begrænsning af lange lange transporter kan ske ved at lave en aftale med tyskland om fælles lokale regler om transporttider og en aftale med med dyreproducenter og transportører om det samme det kan man gøre inden for transportforordningen som den ser ud i dag på den måde

behandles dårligere i tyskland det betyder at regeringen må forhandle med tyskland om ens regler og at danmark og tyskland hver især laver aftaler med transportører

jeg tænker at hvis der er politisk vilje i tyskland og danmark

vil der også være vilje til at presse tysklands nabolande og dermed er det en start på at få de europæiske regler ændret hvis kommissionen laver åbningsskrivelser og i sidste ende rejser en sag kræver det at danmark ikke står alene men at regeringen aktivt arbejder

at få flere lande med så bliver det jo et valg for kommissionen om den vil

tre eller flere medlemslande på plads eller få ændret de fælles regler i eu hvis der er en reel vilje i regeringen eller blandt

skal muligheden for sådan en forhandling og aftaleløsning ikke på forhånd afvises med at der er eu regler på området

vi er i hvert fald i

de maksimum otte timer og støtter dermed også den intention der ligger

ni hundrede levende smågrise ja nogle gange er der faktisk op til otte hundrede grise i lastbilerne de lastes

i op til fem lag og sendes fra blandt andet samlestedet i enten padborg eller et af de fem og tyve andre steder vi har i danmark ud på meget lange rejser gennem europa nogle af grisene ender i rumænien nogle ender i polen nogle i tyskland og sågar også nogle i italien og grækenland i maj to tusind og atten kunne dyrenes beskyttelse afsløre at antallet af disse lange transporter med levende svin ud af danmark var eksploderet

eksporterede danske svineproducenter knap ni tusind levende grise til udlandet i to tusind og sytten var det tal steget til fjorten

millioner levende grise og vi er i dag eus suverænt største eksportør eksportør af levende smågrise af de fjorten

millioner levende grise blev der i to tusind og sytten sendt ni

millioner grise ud på lange dyretransporter det er altså transporter af mere end otte timers varighed kigger vi bare ti år tilbage

millioner grise i to tusind og syv til nu

på urimeligt lange og udmattende transporter efter at afsløringen af den eksplosive vækst i de lange transporter af grise kom frem

vi sammen med socialdemokratiet miljø og fødevareministeren i samråd for at få afklaret problemets omfang samrådet viste dengang at ministeren ikke var villig til at gøre noget i forhold til at begrænse antallet af de lange dyretransporter

år sender ud på lastbiler til udlandet det spørgsmål stillede jeg for længe siden ministeren har lovet mig i dag at der kommer svar inden så længe og jeg glæder mig meget til

men altså afsløring på afsløring har vist at det ikke kun sejler med kontrollen i fødevarestyrelsen men også med sanktionering af lovovertrædelser og villigheden til at oplyse om antallet af døde grise

fødevarestyrelsen ligger åbenbart på et lille sted derfor har

enhedslisten og socialdemokratiet også endnu en gang kaldt miljø og fødevareministeren i samråd så vi kan komme til bunds i hvad der foregår i fødevarestyrelsen og hvorfor så mange grise dør og aflives på samlestederne hvert år der tegner sig et billede af

som jo egentlig har til opgave at sikre en vis form for dyrevelfærd på transporterne fuldkommen har svigtet de mange millioner levende dyr der hvert år transporteres ud af danmark og at der på ingen måder er styr på svineeksportindustrien der de seneste år er vokset eksplosivt men hvilke forhold er det så egentlig vi

smågrisene bliver som sagt transporteret på lastvogne med op til otte hundrede grise på hver de læsses

i fem lag og der findes ingen helt specifikke højdekrav for transport af smågrise og pladskravene er meget vagt formuleret

det betyder at det enkelte rum i lastbilen nemt kan blive overfyldt

millioner og atter millioner danske dyr ud på urimeligt lange transporter det er uden tvivl en

voldsom belastning for dyrene dokumentationen viser

over otte timer på slagtesvin som jeg også sagde tidligere er der en femdobling i dødelighed men det her problem handler heller ikke kun om

grise danmark sender også hvert år tusindvis af spædekalve ud af danmark blot ti dage gamle stuves spædekalve sammen i lastbiler og transporteres i op til atten timer med en enkelt pause

stort set kun lige taget fra deres mor at deres ben fortsat er meget svage de har svært ved at holde balancen under transporterne og de kommer ofte til tørste i timevis fordi de kun er vant til at drikke mælk hos deres mor og ikke vand fra et trug det siger sig selv at sådan en transport er et mareridt for en spædekalv

fjerkræ niveauet har de sidste år

på cirka tyve millioner primært høns og kyllinger som køres ud på de europæiske motorveje i eus transportdirektiv er der i dag ingen øvre grænse for hvor længe dyr må transporteres og der er eksempler på dyretransporter på helt op til fire døgn der sker altså en systematisk dyremishandling hverdag når grise kvæg og fjerkræ sendes ud på enorm lange transporter det handler om millioner og atter millioner af dyr hvert år svaret har indtil videre været masser af flotte politiske hensigter men indtil videre er der ikke blevet gjort noget for at stoppe den alvorlige dyremishandling

i foråret omkring de lange dyretransporter

noget af det samme som jeg hører fra ministeren i dag altså at han vil arbejde for ændringer i eu

vi må vente til der bliver fundet et fælles fodslag i eu omkring den her sag og ja vente kan man roligt sige det har vi gjort siden to tusind og fire vi har nu ventet i fjorten år uden at der er sket noget tværtimod er problemet

af transporter med levende dyr spørgsmålet er jo hvor længe vi skal blive ved med at vente er det fem år mere er det ti år mere er det fjorten år mere hvor går grænsen for regeringen hvor går grænsen for det danske folketing enhedslisten mener ikke at vi kan vente længere for hver dag vi venter sendes tusindvis af dyr ud på lange urimelige transporter danske landmænd er de suverænt største eksportører af smågrise i eu og som nation har vi derfor selvfølgelig et særligt ansvar men vi har ikke bare et særligt ansvar når det gælder svinetransporter det har vi for alle lange dyretransporter enhedslisten ønsker derfor med dette forslag at

over otte timer vi mener at danmark skal turde gå foran eu i den her sag sæt dyrene foran vi kan simpelt hen

i dag men jeg vil gerne sige tak til både alternativet og til sf og

vi i den videre udvalgsbehandling

at se på de muligheder som der faktisk er i transportforordningen i forhold til om der er nogen særlig udsatte dyregrupper eksempelvis spædekalvene måske også smågrisene og måske også finde en grænse for hvor længe vi fra det danske folketings side vil vente på at vi får begrænset de lange dyretransporter og sat et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

sker på bekostning af

højt af mig den prioriteres højt i danmark og at det er vigtigt at vi sørger for at holde vores dyr under dyrevelfærdsmæssigt forsvarlige forhold

hvor vi i danmark har et omfattende regelsæt som skal være med til at sikre dyrevelfærden og dyresundheden i minkbesætninger der er ingen tvivl om at det ligesom for andre dyrearter kræver specifik viden

og derfor er der også taget en række initiativer og fastsat regler med henblik på at sikre minks velfærd de danske regler om beskyttelse af pelsdyr gennemfører europarådets anbefalinger

de fælleseuropæiske velfærdsnormer for pelsdyr derudover blev det i to tusind og elleve obligatorisk at minkbesætninger skulle have en sundhedsrådgivningsaftale det indebærer at der fire gange om året kommer en besætningsdyrlæge på rådgivningsbesøg med fokus på minks sundhed og velfærd endvidere har der siden to tusind og tolv været fastsat konkrete uddannelseskrav til den driftsansvarlige branchen har også selv taget initiativer

har blandt andet udarbejdet en branchekode for god farmpraksis på minkfarme branchekoden

fungerer som en vejledning med hensyn til dyrevelfærd på minkfarme og den dækker både lovgivningen og yderligere anbefalinger

velfærdskontrol i et antal minkbesætninger hvert år i lighed med dyrevelfærdskontrollen

også blevet gennemført særlige kontrolkampagner med fokus på behandling af syge og tilskadekomne mink og på baggrund af resultaterne fra velfærdskontrollen i minkbesætninger vurderer fødevarestyrelsen at regelefterlevelsen er blevet markant bedre i de senere år det ser med andre ord ud til at initiativerne som jeg lige omtalte har haft en positiv effekt i to tusind og ni blev der vedtaget en lov om forbud mod hold af ræve og baggrunden for det her forbud var at ræve

holdt i fangenskab i cirka halvfjerds år

jeg nævne stadig ikke havde tilpasset sig de forhold som de blev opdrættet under og fortsat var meget frygtsomme denne frygtsomhed medførte at farmræven havde vanskeligt ved at tilpasse sig fangenskab

har man altså fremavlet mink som er bedre i stand til at tilpasse sig rævehold og minkhold kan derfor ikke sammenlignes umiddelbart

mink i langt højere grad er blevet tilpasset til et liv i fangenskab dansk minkavl har et betydeligt omfang danmark er jo faktisk en af verdens førende producenter af minkskind

produceres årligt cirka seksten millioner skind ni og halvfems procent af skindene eksporteres og minkskind er ifølge landbrug fødevarer danmarks tredjestørste animalske eksportvare

således en ganske stor produktion som beskæftiger ganske mange mennesker og som har en ikke uvæsentlig samfundsøkonomisk betydning regeringen lægger vægt på at minkproduktionen i dag er underlagt detaljerede regler som tager sigte på at sikre minken dyrevelfærdsmæssigt forsvarlige forhold herudover vil et forbud mod minkavl få

konsekvenser og på den baggrund mener regeringen ikke at der er behov for et forbud mod minkavl i

på den baggrund afviser regeringen således beslutningsforslaget tak for ordet

som siger at man kan lave minkproduktion og ordentlig dyrevelfærd kan ministeren måske sætte et par ord på hvordan ministeren på den ene side kan mene at der er god dyrevelfærd

når vi kigger på alle andre produktionsgrene

kan vi tage vores egen dyrenes beskyttelse de siger vi kan sagtens lave ordentlig dyrevelfærd for grise de har deres eget mærke eksempelvis til det

er ikke en eneste dyrevelfærdsorganisation i hele europa som siger mink i bure kan få god dyrevelfærd hvordan

dyreværnsorganisationer en anden indstilling end

er at vi lever op til de vilkår

dyrevelfærd som som er rimelige og som er internationalt fastsat og at vi har en løbende opmærksomhed på

får det rettet op og retter vores opmærksomhed og vores kontrol

dem kan man læse i resuméet

er bare vigtigt at få med at når vi snakker om welfur systemet så snakker man altså om dyrevelfærd med udgangspunkt i de eksisterende systemer med udgangspunkt i de eksisterende systemer

tager en referenceramme der hedder hvordan ville mink i det virkelige liv ude i naturen leve

vi sikrer bedst mulige forhold inde

i et bur så siger ministeren at ræven

minken det er en voldsom måde at have dyr på at de lige skal tilpasses

ministeren helt kort

man kan lave god dyrevelfærd men alligevel stemte ministerens eget parti jo for

interessant betragtning den her med at det er voldsomt at dyr skal

med kaninernes befrielsesfront og åbner alle burene og får alle undulater og kaniner og hamstere og marsvin ud igen altså der er dyr som er bedre egnet til fangenskab end andre og det skal man tage hensyn til

et forbud mod ræve i fangenskab på den måde som man havde tidligere det er fordi der er forskel på dyr

europa herunder også i danmark som jo mener at

at hvis man spørger dem der holder dyrene så så mener de noget andet men kan ministeren ikke bekræfte at dem der holder dyrene jo har en

i det synspunkt de fremlægger mens dyrevelfærdsorganisationerne

arbejder for at dyrevelfærden bliver bedst mulig

skal jeg ikke stå her og gisne om hvilke personlige præferencer baggrunde og forhold der gør at man melder sig ind i forskellige organisationer jeg sætter pris på at folk gør det jeg er selv medlem af en række foreninger herunder venstre danmarks liberale parti og det sætter jeg stor pris på men

forskningsbaserede holdninger til til dyrevelfærd eller om om det skyldes andet

en økonomisk interesse for

udtaler sig om forholdene i deres egen branche så har de selvfølgelig en direkte økonomisk interesse i

et formål udtaler sig om et emne har de ikke en direkte økonomisk interesse i at sige det de

eller dyreværnsforeningerne som

med den kasket på skulle udfolde reglerne på det her område men det er jo hverken den ene eller den anden af de her parter

og det er på baggrund af europarådets rekommandation om pelsdyr at vi gør det så så habiliteten i de her to grupper

ikke super relevant al den stund at det er herre christian poll undertegnede og resten af vores hundrede og syv og halvfjerds kolleger som

tak for det med beslutningsforslaget her ønsker enhedslisten over en fem årig periode at forbyde minkavl i danmark og lad mig sige

det samme at det mener vi er at gå for vidt for det første

det vil føre til en bedre dyrevelfærd hvis danmark lukker produktionen

så værdifuld produktion vil dukke op et andet sted i verden og der tror jeg ikke nødvendigvis at dyrevelfærden bliver på samme niveau nærmest uanset hvor det så måtte være snarere tværtimod for i danmark er der trods politiske ønsker om mere visse tiltag der sikrer at der tages hånd om dyrevelfærden der er krav om uddannelse for nye minkavlere efteruddannelse af alle driftsansvarlige og obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler

fire årlige dyrlægebesøg

derudover udfører fødevarestyrelsen selv kontrol med dyrevelfærden i minkbesætninger og branchen har løbende sin egen kontrol

ikke sikker på at andre lande ville kunne leve op til endelig er der selvfølgelig også som omtalt branchens egen

certificering som er en europæisk mærkningsordning for dyrevelfærd på minkfarme det vidner under alle omstændigheder om at branchen er opmærksom på hvad forbrugerne efterspørger og copenhagen fur tager kun imod certificerede skind

der nødvendigvis må holdes et øje på de samfundsøkonomiske konsekvenser af at

sløjfe minkproduktionen i danmark pelsbranchen yder et væsentligt bidrag til eksporten og beskæftiger som jeg har kunne læse mig frem til op mod seks tusind mennesker jeg synes det er voldsomt hvis de alle sammen skal have en fyreseddel særlig hvis resultatet er at produktionen og dermed også arbejdspladserne bare flytter et andet sted hen i verden

ambition at dyrevelfærden forbedres i danmark og det gælder også når det kommer til minkavl derudover deler vi også enhedslistens bekymring for udviklingen

af mrsa på minkfarme og vi går derfor også meget gerne i dialog om

kan gøre det hvis vi skal forbedre dyrevelfærden og styrke

indsatsen i forhold til minkavl

tage emnet op så med de ord håber jeg at vi får en god og konstruktiv behandling af forslaget i udvalget selv om

udtryk for og jeg mener også at branchens egen egen bevidsthed om om emnet skubber tingene i den retning så jeg mener godt at vi kan forbedre dyrevelfærden hvis ikke vi havde ambitioner om det

at så rykker produktionen bare til udlandet

hvad der bliver snakket om i pressen til kina jeg synes bare det er vigtigt at

nævne for ordføreren hvis han ikke ved det at de produktionssystemer som man i langt overvejende grad bruger til minkproduktion i kina

er danske staldsystemer

vil bare høre om ordføreren har belæg for at dyrene skulle få dårligere dyrevelfærd af at produktionen eventuelt skulle rykke ud når vi samtidig kan se at markedet er presset den danske produktion kommer til at falde med tredive procent det næste

ville man jo så i spørgerens logik få

sidestilling af dyrevelfærden og dermed ikke nogen forværring

jeg antyder kan blive tilfældet hvis produktionen rykker andre steder hen men bundlinjen bliver jo

et klokkeklart tab af arbejdspladser det bliver en fyreseddel det bliver lønmodtagere i danmark der tjener til deres daglige brød i den her branche som skal vinke farvel til det her arbejde uanset

som vi har i danmark når der ikke er en eneste dyreværnsorganisation i hele europa som siger

ordføreren mink er

de andre husdyr vi har rovdyr de er solitære dyr

betyder at de forsøger at opretholde deres territorium

bliver ordføreren ikke lidt forvirret når ordførerens egen holdning er anderledes end den som

er på minkens side men erkender at mink skal leve i bur når vi ved

partistøtte til en række partier

partistøtte fra kopenhagen fur og har det eventuelt

tak for det danske mink er i verdensklasse danske minkavlere producerer verdens bedste minkskind kvaliteten er i top og danske minkskind er efterspurgt i store dele af verden

vi blandt de bedste når det kommer til dyrevelfærd det er også derfor danmark kan stå for godt sytten procent af den samlede verdensproduktion af skind

skindkvaliteten også i orden og høj minkproducenterne har indført branchemæssige retningslinjer for god produktion som det også er fremgået tidligere i debatten det er altså en branche der tager dyrevelfærden alvorligt og gør noget ved det den danske minkproduktion

eksporten er i milliardklassen og hjælper godt med til at finansiere vores velfærdssamfund og vi skal sikre gode erhvervs og udviklingsmuligheder til hele branchen som forgrener sig langt

i det danske samfund og skaber rigtig mange arbejdspladser i danmark det er en fornøjelse at besøge de gode danske minkfarme ligesom det er en glæde at se den udvikling der foregår i branchen ikke alene i produktionen på farmene men også i den efterfølgende bearbejdning kreative design salget og så videre ni og halvfems procent af produktionen eksporteres så det er altså en central faktor for samfundsøkonomien som enhedslisten med det her forslag så vil lukke man skulle ikke tro at enhedslisten havde overvejet konsekvenserne af deres

forslag enhedslistens

jo ikke give bedre dyrevelfærd så venstre afviser forslaget og

der ligger et welfurprogram for mink

man hver gang henviser til skulle give god dyrevelfærd til trods for at det kun måler dyrevelfærd inden for det eksisterende produktionssystem altså i mink der findes også et welfursystem som skulle give god dyrevelfærd for ræve det findes i dag i de lande hvor det stadig

ræve i danmark har vi sammen også ordførerens eget parti stemt for at forbyde ræveavl kan ordføreren ikke se

det virker underligt at at det ene welfursystem

er bestemt under pres der er faldende priser på markedet

mindre vækst og færre arbejdspladser men

glemme lidt hvor dygtige de danske minkavlere i virkeligheden

de mest efterspurgte produkter inden for skind i verden og det gør de jo kun fordi de passer meget godt på deres dyr gennem årtier er der blevet forsket i dyrevelfærd på de danske minkfarme og globalt set er den danske branche bredt anerkendt for sine høje dyreetiske og dyrevelfærdsmæssige standarder men debatten i danmark

har måske nok været skæmmet af nogle ganske få billeder af syge dyr som man formentlig ville kunne finde hos selv den mest

i danmark desværre er det

nethinden og jo også på nethinden hos enhedslistens

fru karina due også tidligere rigtig fint har beskrevet det her fra talerstolen hvilken interesse skulle

dyrebare skind de billeder vi har set er er bestemt ikke repræsentative for langt størstedelen af mink i de danske stalde der er brug for at vi letter presset på et erhverv som jo faktisk tjener milliarder af kroner til danmark i eksport og som skaber vækst og arbejdspladser i særdeleshed i dele af landet hvor den slags ikke umiddelbart hænger på træerne og derfor

samlet dyrevelfærdspolitik og derfor har vi ikke

mink blot er et

accepteret og det plejer vi

imod et forbud man kan også sige at den danske

ræve som har været oppe i debatten flere gange og hvor vi jo altså har forbudt

både have en holdning for og imod om om mink

kan også tage den her diskussion der handler

for øje altså både producere fødevarer og tøj af

med reference til at vi jo

at et et minkprodukt holder rigtig længe ofte i flere

fra alle de andre husdyr vi holder ved at være et

små bure som de holdes i i dag græssende flokdyr som vi

er i orden at holde dyr alene til en tøjproduktion og der kan man

have nogle markedstilgange

for eksempel er det sådan at der efterhånden er rigtig mange på markedet som går ud altså modehuse

forholdsvise høje miljøbelastning der er

her forskellige fordele og ulemper ved at stemme for eller imod det her forslag er altså noget vores medlemmer tager direkte stilling til over de næste dage

til andenbehandlingen tredjebehandlingen vende tilbage med vores endelige

finde sin holdning til konkrete politiske områder men jeg vil stadig godt spørge ordføreren bare lige for at finde ud af hvor

mener ordføreren at mink kan få god dyrevelfærd

vi ved at mink er rovdyr som er anderledes end alle de andre dyr

vi ved at mink er territoriale dyr der lever langs flodbredder langs moser og har store arealer

er at jeg skal forholde forholde mig forholdsvis neutralt

bekræfte at der ikke er dyrevelfærdsorganisationer der peger på løsninger for mink i trådbure så

optaget af både dyrevelfærd og bæredygtighed jeg er af det indtryk at minkavlen herhjemme foregår på et betryggende niveau reglerne bliver overholdt

og så aflives de på stedet jeg selv set aflivning sidste år på en minkfarm og det er jo en kæmpe kontrast til den debat vi havde tidligere i salen i dag om dyretransporter disse dyr transporteres ikke de aflives på stedet desuden er det en ganske bæredygtig produktion foderet er affald fra slagte og fiskeindustrien og der er jo altså til overflod et meget veldokumenteret welfur program som jo altså både er gennemskueligt og som også bliver overholdt så alt i alt synes jeg at man industriens størrelse taget i betragtning ikke skal forbyde minkavl herhjemme

det foregår på betryggende vilkår og vi støtter ikke forslaget

helt principielle grunde mink er et aktivt rovdyr

hvis natur er at den færdes alene over store områder til lands og i vandet at opdrætte dem i små bure uden mulighed for at løbe springe svømme og jage og i nærhed

mange andre mink er at gå stik imod deres naturlige behov som territoriale og solitære dyr så længe det er tilladt at have minkavl

arbejder vi i sf for forbedringer både hvad angår dyrevelfærd miljøbelastning og begrænsning af

ligesom resten af folketinget med i veterinærforliget på mange punkter anerkender vi også at man i den danske minkproduktion har arbejdet for at forbedre forholdene men det ændrer ikke ved at det er svært at forestille sig at der kan skabes en kommerciel produktion som kan sikre minkene de forhold som er nødvendige i forhold til deres naturlige behov

har udtrykt det det er samtidig vigtigt at være opmærksom på at

et øget opdræt andre steder derfor er det vigtigt at man i forbindelse med en udfasning pålægger regeringen at arbejde for en europæisk og global reduktion af opdræt af pelsdyr som ikke er domesticerede og som dermed har en naturlig adfærd som ikke kan tilgodeses

rigtig mange europæiske lande senest norge er allerede i gang med en udfasning af minkopdræt andre steder har man skærpet reglerne så meget at det i praksis vil udfase minkproduktionen så udviklingen går den rette vej nu skal danmark bare med på vognen herre kristen touborg som var

dyrevelfærdsforkæmper havde en aktiv rolle i at det lykkedes at få udfaset rævehold og ville på samme måde have kæmpet for det samme i forhold til minkavl dengang vedtog man at udfase rævehold rævehold over femten år og om det er realistisk at gøre det for mink på fem år

ved jeg ikke men det må vi jo drøfte i udvalgsbehandlingen men når vi nu kunne opnå bred politisk enighed om af

burde vi også kunne gøre det med mink

norge storbritannien holland østrig kroatien luxembourg belgien slovenien serbien tyrkiet makedonien og bosnien hercegovina har man i alle lande gjort det som enhedslisten i dag foreslår det er alle lande hvor man allerede har indført et forbud mod eller er i gang med udfasning af minkavl i tyskland og schweiz har man indført så skrappe regler for hold af dyr

i praksis allerede nu eller på sigt også vil komme et forbud mod minkavl i polen irland

litauen og estland diskuterer man lige nu kraftigt om minkavl skal forbydes eller udfases

altså ikke taget ud af det blå når vi i dag foreslår at forbyde minkavl i danmark i rigtig mange lande i europa har man allerede taget vigtige skridt i forhold til at forbyde en produktionsform som hører fortiden til

få danmark til at stå sammen med nogle af de mange lande i europa som allerede har forbudt eller er i gang med

og historien viser jo lige præcis som flere ordførere også har nævnt at vi har kunnet tage det skridt før

er præcis ligesom ræve rovdyr der ikke bør holdes i bure og aldrig vil kunne få ordentlig dyrevelfærd i et bur dengang ligesom det bør være nu var det også et dyreetisk hensyn der vejede tungest da et bredt politisk flertal

minken og ræven er modsat vores andre husdyr et rovdyr mink er ikke domesticerede ligesom køer og grise som i tusind år har været i menneskers varetægt mink er vilde dyr med alle

instinkter intakt

floder og ved moser og minken er ikke kun et territorialt dyr men også et solitært dyr det betyder at minken i naturen færdes alene og at det ligger i dens natur at forsvare store territorier på mange kvadratkilometer mink har heller ikke uden grund svømmehud det har de fordi de fra naturens side er lavet til at jage under vand og de dykker gerne ned til seks

men i danmark holder vi disse territoriale dyr der fra deres naturs side er skabt til at jage i floder og færdes over store områder

små bure på hvad der svarer til en avis her holdes de uden mulighed for at kunne svømme uden mulighed for at kunne jage klatre i træer eller i det hele taget udvise bare et minimum af deres naturlige adfærd

være territoriale er mink som nævnt også solitære det vil sige at de færdes og trives alene at mink er solitære dyr gør det også yderst problematisk at de opdrættes på store farme med

i bure i lange rækker helt tæt op ad hinanden de trange og helt unaturlige forhold for minkene både stresser dem

ofte udviser tvangsadfærd

bider de andre mink i buret altså decideret kannibalisme eller faktisk bider deres egne unger ihjel

ved at være fuldkommen apatiske det er altså adfærd som vi ikke ser i naturen

det som forskerne kalder mistrivsel ifølge

dyreadfærdsforskere er territorialadfærd og aggression en naturlig egenskab for et rovdyr som minken det er derfor ikke dyrenes temperament der er noget galt med men de betingelser hvorunder de huses af mennesker

på trods af at der er indført regler om det man kalder miljøberigede bure hvor der skal være hylder halm og rør finder vi stadig mange bidskader ude

på farmene samtidig ser vi at stadig flere mink holdes i såkaldt gruppeindhusning hvor endnu flere mink er sammen

de traditionelle parvise indhusningsmetoder i stedet for at udvikle sig i retning af bedre dyrevelfærd for mink udvikler produktionen sig på en måde endnu længere væk fra minkens natur som et solitært og territorialt

bliver det ikke muligt at indrette en kommerciel produktion hvor mink kan trives for det kan

ikke lade sig gøre at miljøberige og kontrollere sig ud af det grundlæggende problem at man ikke kan opdrætte territoriale og solitære rovdyr i små

er der også en række alvorlige både sundheds og

som rigtig mange naboer til minkfarme rundtomkring

landet må leve med i en tredjedel af de danske minkfarme er der også fundet den multiresistente

altså ikke kun minkene der bærer rundt på

bakterien det er også medarbejderne på minkfarmene sundhedsstyrelsen anser

det at arbejde på en minkfarm eller bo i en husstand med en som arbejder på en minkfarm for at være en speciel risikosituation i forhold til mrsa læg så dertil problemerne med alvorlige lugtgener og fluer og ikke mindst den negative påvirkning som minkfarmene har på naturen lidelserne hos minkene og den negative indvirkning på både miljø og sundhed virker jo helt tåbeligt når man tænker over hvad det egentlig er for et produkt vi har med at gøre der er jo ikke tale om et livsnødvendigt produkt som vi

især har brug for der er tale om et produkt som er ren og skær luksus der er ingen der dør af kulde hvis vi stopper med at producere minkskind og der er intet til hinder for at erstatte minkskind med andre materialer mink kan erstattes med pels der kommer fra

kan også erstattes med biprodukter fra fødevareproduktionen eller man kan hoppe med på den nyeste trend og bruge kunstig pels af andre materialer som efterhånden faktisk har både samme kvalitet kvalitet og æstetiske værdi

der ikke indebærer at rovdyr skal holdes i små bure armani gucci hugo boss tommy hilfiger

er blandt nogle af de modehuse

dyrevelfærdsmæssige årsager har fjernet mink og andre pelsprodukter fra deres kollektioner

to tusind og atten helt pelsfri det viser at også dele af modebranchen faktisk bakker op

en dyreetisk uforsvarlig produktion

danmark er verdens største producent af minkskind og der er omkring tre hundrede minkfarme tilbage i danmark de producerer årligt omkring sytten millioner skind og ja selvfølgelig som flere af ordførerne også har adresseret

et forbud mod minkavl gøre ondt på nogle af minkavlerne vi skal så også huske

hvis vi laver en udfasningstid på fem år vil passe med at de

selvfølgelig vil det gøre ondt på nogle minkavlere men vi kan altså ikke blive ved med at lukke øjnene og sætte økonomien over fuldstændig basal dyrevelfærd for millioner af dyr selvfølgelig skal vi i danmark i to tusind og nitten ikke have en produktion af helt unødvendige luksusprodukter som indebærer at sytten millioner rovdyr skal holdes i små bure i enhedslisten mener vi derfor at det er på tide at vi får afskaffet en produktionsform der mildest talt hører fortiden til

støtte op om forslaget jeg glæder mig meget til at høre hvad man finder ud af

derudover er det jo trist at der ikke kan findes et flertal i folketinget som det ser ud lige nu vi plejer ellers at bryste os af

en lang lang række andre lande lande vi normalt

sammenligner os med som er gået forrest jeg synes vi skal følge efter den lange række af lande

forskning hvor man tager mink der bliver brugt i den helt almindelige minkproduktion og sætter dem ud i naturen og det der faktisk sker når man gør det er at man finder ud af at lige præcis alle deres naturlige instinkter er intakte de jager på præcis samme måde som vilde mink gør de svømmer på præcis samme måde som vilde mink gør de klatrer i træer på præcis samme måde som vilde mink gør så jeg køber

som ordføreren sætter op

ved selvsyn at få et samlet indtryk af om dyrevelfærden egentlig er i orden altså for eksempel er der jo mange mennesker der tror at når en hund gaber er

et udtryk for når man kender hundes

dæmpe en konflikt og det kan være svært at regne den slags ud så man har jo faktisk brug for saglig viden hvis man skal vide om

måles på en ydelse eller en

som er avlet til blot at skulle producere uden at de nødvendigvis har god dyrevelfærd

welfur system hvor man siger inden for de her produktionsrammer kan man lave god dyrevelfærd det er lidt det samme som når man siger jo det er da rigtig godt at

svineproducent som har fikserede søer

skuldersår men det at soen ikke får skuldersår betyder

ikke at soen har god dyrevelfærd altså det er den ramme som man arbejder inden for i dag det er det bur man arbejder inden for i dag